regeringens holdning når økonomi og indenrigsminister simon emil ammitzbøll bille siger om kommunernes stigende udgifter til flere børn og flere ældre at det er

enig med vedkommende eller om det er dækkende for regeringens holdning især på områder hvor

at det citat der er kommet ikke er dækkende for regeringens holdning sagen er jo at vi som regering har øget kommunernes

femten hvor spørgerens parti sad i

jeg synes ikke det er pinligt eller andet at man beder om penge jeg synes det er nødvendigt at der kommer flere penge

vi i stedet for bruge alle vores kræfter på at diskutere

at kigge på om de penge der er i kommunerne i dag bruges rigtigt

de midler vi har i den offentlige sektor egentlig bruges bedst muligt det vi kan se er at hvis man prøver at ændre på den måde man indretter den offentlige sektor

ret mange penge vi aftalte

kigge på den måde man laver erhvervsfremme

det siger kommunerne selv har frigjort hundrede million

bedre service til ældre til børn

folkeskoler og tilsvarende vi har kigget på lov om aktiv beskæftigelsespolitik med den reform

vi frigjort tusind årsværk

arbejde til andet arbejde

der for alvor flytter den måde man kan indrette

sektor på det er at man bruger de penge der er i

som svar på det jeg har her i hånden nemlig to og tyve borgmestres fælles kronik om fremtidens velfærd

røde socialdemokratiske borgmestre men det er ikke tilfældet

venstrefolk det er fra assens fra greve fra kalundborg

fra stevns det er også fra

som har set ind i budgetterne har set ind i udgiftsrammerne og set ind i de lave lave vækstrater som den nuværende regering har lagt frem og og så er overskriften velfærden er i fare hvis det fortsætter som nu det er den tværpolitiske overskrift opråb fra borgmestre fra hele danmark nord syd øst og vest alle partifarver fra borgmesterposterne som altså siger at fordi den demografiske udvikling altså det med at vi bliver ældre og der vil også blive født flere børn betyder

behov for at

skal have pædagoger skolelærere og andet

følger med og der er beskeden fra dem jo at regeringens egen to fem og tyve plan

regeringens svar hvis det ikke er økonomi og

serviceudgifter har givet dem mere økonomi til at levere velfærdsservice det er som om spørgeren har glemt sin egen ministertid det er som om man ligesom

hvad det egentlig var for gerninger man selv stod for hvor man år efter år skar ned på kommunernes serviceramme

det er bare for at fortælle at vi altså er nogen der godt kender fakta

er det regeringens egen politik jeg spørger til og

lige fået et svar fra økonomi og

for regeringens syn på sagen som efter danmarks statistiks egen opgørelse siger at hvis man sammenligner antallet af medarbejdere i vores kommuner fra den dag regeringen trådte til til december

tusind og atten var der seks tusind færre medarbejdere i vores kommuner seks tusind færre til at passe vores børn til at hjælpe vores ældre til en værdig alderdom

når ministeren siger at det går så godt og

er der er regeringens politik så er det at vi bruger pengene på det rigtige lad mig give et konkret eksempel

over ni milliard kroner på modtagelse og indkvartering

flygtningetilstrømningen til danmark det er penge der går til velfærd i stedet for og det er penge jeg langt hellere vil bruge på velfærd end på modtagelse af flygtninge

hvis man tror at regeringens økonomi og

velfærdsudfordring vi står med og som

men hvad er regeringens politik så er det

sagen er jo den at i takt med at man bliver klogere og dygtigere

det muligt at løse nogle opgaver billigere

i dag markant billigere

den var for bare få år siden på tilsvarende vis har man på andre velfærdsområder været i stand til at være kreativ og innovativ

er innovationskraft nok til

at af den viden der er samtidig med at vi fra regeringens side er klar til at komme med flere penge på både kommunalområdet og regionsområdet ligesom vi har gjort det siden to tusind og femten hvilket var i modstrid med det der skete

muligt at lave en ordning for tidligere tilbagetrækning for nedslidte som socialdemokratiet har foreslået uden at det har betydning for den finanspolitiske holdbarhed og at det er naivt og bogholderagtigt kun at se på den isolerede effekt på arbejdsudbuddet af en mindre justering af pensionssystemet jævnfør politiken den toogtyvende marts

jeg lagde mest vægt på at whitta jacobsen er enig med de kritikere der mener at

skylder svar på hvordan

har præsenteret en model som vil betyde at to tusind otte hundrede og halvtreds personer ud af hver årgang kan gå tidligere på pension fra arbejdsmarkedet altså ud af dem der er

to tusind otte hundrede og halvtreds personer ud af hver årgang

sygeplejerske pædagog eller hvad det var for nogle faggrupper som

lange liste af faggrupper der er nævnt

det er klart at hvis man ikke vil gøre det altså hvis det er sådan en helt snæver gruppe

der vismandsberegninger om at holdbarheden i to tusind og fire og halvtreds og fremefter vil blive helt fantastisk i danmark

har stor respekt for at man kan lave den slags slags langtidsberegninger af dansk økonomi jeg tror nu alligevel at de fleste vil have en udfordring med

ser ud på den anden side af to tusind og fire og halvtreds

ikke sige det og derfor tør jeg heller begynde at disponere et overskud der måtte komme efter to tusind og fire og halvtreds

tidligere differentieret pension senere har man så med nogle andre forudsætninger nået frem til et andet tal

som socialdemokratiet har lagt til grund hvilket finansministeren også ved

jeg går ud fra at finansministeren har læst socialdemokratiets oplæg

fint nok der kører det store spin fra finansministerens side

forhandlingsbordet kom længere i forhold til også

det er ret interessant hvad den tidligere overvismand siger

for eksempel peger på at hvis ellers finansieringen er på plads

den finansiering som socialdemokratiet

så kan vi tage en drøftelse af om det er en rigtig eller forkert måde at finansiere

gøre det her inden for holdbarhed hans argument

set det jeg egentlig også gerne ville høre

at hvis man foretager en sådan

sikre at der både er en folkelig og politisk opbakning til den generelle forhøjelse af pensionsalderen som whitta jacobsen siger afgørende for dansk økonomi

set fuldstændig enig med den tidligere overvismand i og jeg er også enig i argumentet om at vi er nødt til at sikre at der også er en folkelig opbakning

til til den her fortsat stigende pensionsalder det

finansministeren gerne vil fremlægge forskellige beregninger og andet men nu er § tyve spørgsmål jo holdningsbaserede så hvad er

kunne trække sig tidligere tilbage hvis man ikke

lavere pensionsalder af dem der er på arbejdsmarkedet

spørgeren siger at det er beregnet uden at kende

så fortæl mig lige præcis hvilke forudsætninger det er

hvad er det for nogle kriterier der skal til jeg modtager gerne de forudsætninger skriver dem ned og noterer dem så vi kan høre dem

til at sige noget som helst konkret om hvilke forudsætninger der er

nogle andre kan stå på den anden side og svare altså jeg vil bestemt gerne hjælpe finansministeren med at komme hurtigt i den rolle

set ikke på at finansministeren ikke svarer på mit spørgsmål nemlig er finansministeren enig i at man kan sikre den folkelige opbakning hvis vi sørger for

vi retter op på den kapitalbrøler det var

jeg mener det er afgørende for opbakningen til en højere pensionsalder at mennesker der er nedslidte kan gå tidligere på pension og derfor synes jeg vi skal diskutere hvordan vi kan lave en bedre ordning for personer der er nedslidte

rørige personer kan gå tidligere på pension for at få mere tid på tennisbanen eller golfbanen synes jeg er en dårlig idé

er ikke med til at skabe opbakning til en højere pensionsalder generelt

at sætte en aldersgrænse ind som ikke har noget gøre med nedslidningsgrad

skal man slet ikke kunne udføre nogen som helst arbejdsopgaver eller er det faktisk sådan at man i det mindste godt lige må have muligheden for at kunne løfte sine børnebørn op og give dem et knus når de kommer

det er jo det der gør at den her spørgetime

et sted for politisk idéudvikling

til dem der er nedslidte eller bare til alle

bestemt aldersgrænse

en rigtig politisk diskussion

jeg skulle mene at man skal være fuldstændig nedslidt

man kan trække sig tilbage tidligere uden at være fuldstændig nedslidt

at den stærkt kriminelle jimmi levakovic ifølge højesteret ikke kan udvises af danmark på grund af den europæiske menneskerettighedskonventions artikel otte

udvises af landet og den gode nyhed er at cirka to tusind personer udvises årligt ved dom højesteret har i den konkrete sag fundet at der ikke kunne ske udvisning det vil med andre ord sige at højesteret fandt at udvisning med sikkerhed vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser men regeringen arbejder benhårdt for at sikre at udlændinge der begår

så vidt muligt bliver udvist jeg har netop fremsat et lovforslag der skal gøre det nemmere at udvise kriminelle udlændinge der ikke møder op i retten sidste år skærpede vi udvisningsreglerne og fastsatte retningslinjer for under hvilke omstændigheder udlændinge i almindelighed kan og dermed skal udvises og vi fik under danmarks formandskab for europarådet vedtaget københavnererklæringen som blandt andet giver et større råderum på udvisningsområdet jeg vil også gerne fremhæve at der på det seneste har været en række sager hvor højesteret har fundet at der kunne ske udvisning det gælder for eksempel i sagen mod shuaib khan

er der når man kigger på det overordnede billede helt klart sket en opstramning af retspraksis og vi har jo også på det seneste set adskillige sager mod danmark hvor menneskerettighedsdomstolen har godkendt de danske udvisninger så for at svare på spørgsmålet regeringen vil fortsat arbejde benhårdt for at udlændinge der begår alvorlig kriminalitet bliver udvist og det ændrer højesterets dom

en forbedring i forhold til til udvisning det der bare står tilbage

spørgsmålet om det formålstjenlige i at personer som jimmi levakovic sådan

kan bedrive sit spil og svindle både i forhold til de kommunale kasser og

blev udarbejdet var det vel oprindelig sådan at man ville beskytte almindelige gode familier i samfundet

i dag er det så blevet sådan

vi så gerne at der skete et opgør med med den her konvention

og jeg synes bare at

har den samme ambition om at alvorligt kriminelle og udenlandske kriminelle

ikke skal være her så kan vi have den helt overordnede diskussion om

træde ud af menneskerettighedskonventionen

skal en eller to eller tre kriminelle vi ikke kan lide

betyde at vi går ud af det her når vi får rigtig mange andre udvist og vi ser

på mange måder er med til at gøre

dysfunktionelle når man ikke kan udvise sådan en som jimmi levakovic

så kan de jo

et andet sted end i danmark jeg synes bare

nogle kriminelle mennesker som intet godt gør for danmark og kun giver problemer og

kan han aldrig blive udvist der har dommen jo også lagt vægt på hvad graden af kriminalitet er

der er sket en ændring af retspraksis det synes jeg

det går den rigtige vej shuaib khan troede man aldrig man fik udvist

for den almindelige retsfølelse at de her

de andre europæiske nationalstater så ville de da sige det samme folk vil da også sidde i frankrig hvis det her foregik i frankrig og sige

nogle mærkelige mennesker de bruger

og bedrage og berige sig på andres bekostning jeg synes

rejse påstand om udvisning i samme grad som det

synes vi er kommet rigtig rigtig langt retspraksis er tydeligvis

af sådan en konvention eller ej og der var synspunktet

grundlag for det jeg forstår simpelt hen ikke at de her mennesker vil

et så forfærdeligt sted som danmark åbenbart er i deres øjne nu nævner spørgeren så grundlovens § otte og halvfjerds

om foreningsfrihed som først og fremmest indebærer at foreningerne kan dannes i

indeholder bestemmelsen mulighed for at den forening som allerede er dannet kan søges opløst og opløsning kan ske ved dom og forudsætter at der foreligger en en forening i grundlovens forstand opløsning kræver også at foreningen har et ulovligt

øjemed for eksempel at den søger at nå sit mål ved vold og at der kan føres bevis for det i forbindelse med

iværksatte helt tilbage i juli to tusind og otte en indberetningsordning og forhold

men som det fremgår af mit svar på et udvalgsspørgsmål til retsudvalget

er det fortsat rigsadvokatens vurdering at der ikke er grundlag for at søge hizb ut tahrir opløst

modtager oplysninger der giver anledning til at vurdere at der er grundlag for at overveje en opløsningssag

vi holder vores grundlov højt og den er der jo nogen der udnytter til

stiller mig om hvad jeg synes om dem det er nemt at svare på og

så retssagen kan føres med rimelig sandsynlighed for at den kan vindes

i gang med med loyal to familia som jo ikke er det samme men trods alt jo også

at omstyrte det danske demokrati

hvor imamer tilknyttet den her forening opfordrer til

ved en fredagsbøn holdt en tale hvor han siger dommedag oprinder ikke

muslimerne bekæmper jøderne således at muslimerne slår dem ihjel og jøden vil skjule sig bag sten og træer og stenene og træerne vil sige

guds tilbeder der er en jøde bag mig så kom og dræb ham

jo nok er stærke sager

de her mennesker samles uden for folkestyrets højborg nemlig folketinget for at demonstrere som de gjorde i fredags

det er meget meget trist at det

der er en masse diskussioner der går ind i det men jeg synes bare det er forfærdelig trist og jeg ville ønske

sætter vores grundlov meget højt og det kræver jo at vi kan gennemføre en sag

hvor imamen havde bifaldet drab på jøder

han fik en dom netop de udtalelser det

skal jeg med glæde bakke op om det det kræver bare at man kan føre den

tilsikring af den enkeltes rettigheder

men men tilbage står jo så et andet spørgsmål

hvad gør demokratiet for at forsvare sig selv

ønsker at omstyrte den danske stat og oprette et kalifat

ville trække vejret ret længe det er egentlig bare for at sige at det fylder mig med gru og bekymring at det her pågår ikke bare i danmark men ud over europa og jeg synes synes man skal tage det

det her samfund er bygget op omkring

der er en indberetningsordning og jeg håber da på et tidspunkt vi kommer der hvor der er materiale nok til at kunne rejse sådan en sag

det er jo modbydeligt hvad de står for men om foreningen er der eller ej fjerner jo

de tanker der er i hovedet på folk derfor skal vi jo bruge demokratiets midler til at forsvare os mod det antidemokratiske og det udemokratiske

kan der overhovedet gøres noget så

ekstreme de forsøger ligesom

indadtil driver de

og jeg synes bare det må være på tide at vi finder en løsning sådan at de organisationer bliver forbudt

det eneste der kommer andre organisationer der har præcis det samme budskab omstyrtelse af vores demokrati

det er jo det der er en udfordring for os jeg mener så ikke der er

vi skal blive ved og vi skal hele tiden holde øje

det mindste de gør og siger og kan man tage dem

mulige tilknytning til en moské i hamborg af flere artikler fremgår det at den tyske moské skulle være propagandacentral for det iranske præstestyre jeg vil gerne begynde med at slå fast at

den slags metoder for mig at se

det helt grotesk hvis en moské i danmark i realiteten er kontrolleret af et andet land og udspreder dette lands synspunkter det hører naturligvis ikke hjemme i danmark vi har desværre tidligere set eksempler på moskeer der på den ene eller den anden måde har haft svært ved at indrette sig efter danske værdier og normer det gør mig meget trist og ærgerlig at der i danmark i to tusind og nitten stadig er mennesker som har en

og demokrater skal tage stærkt afstand fra og hvis en moské

går så vidt som til at overskride de lovgivningsmæssige rammer

forventer jeg selvfølgelig at de relevante myndigheder griber ind så sent som i går

ved københavns byret dom over en hadprædikant

kroner til en moské i nordvestkvarteret hvor man tænker at den gave nok heller ikke

tilknytningen til den moské der er i tyskland men der

til irans åndelige leder ayatollah khamenei mener ministeren ikke at der efterhånden

der er en forbindelse mellem imam ali moskeen og det iranske regime og

hvis den slags foregår det er

moské i danmark fungerer som håndlanger for for det iranske præstestyre og det kan jeg jo hverken be eller afkræfte og og derfor

vi gør jo alt hvad vi kan i vores samfund for at efterforske og modvirke alvorlige forbrydelser mod statens sikkerhed og der vil

tilfældet medgiver ministeren så at der er grund til alvorlig bekymring altså vil justitsministeren medgive at det iranske regime ikke kun i danmark men også i andre lande i europa

i første omgang på den bedst mulige

dybt bekymrende hvis

må agere på dansk grund og det har vi jo så metoder til

at den iranske efterretningstjeneste slår politiske modstandere ihjel

vi har også haft det her eksempel i danmark andre steder og det er der

langt de fleste iranere der opholder sig

er eksiliranere er flygtet fra det iranske regime forstår ministeren

de har grund til bekymring med den historik som iran har for at forfølge politiske modstandere

og jeg synes det er rigtig rigtig vigtigt at vi er meget opmærksomme på det

hvis der er noget vi jo i hvert fald ikke kan have i et demokrati som vores så er det at der

fremmed stat som sørger for at

borgere bliver slået ihjel her på dansk grund

at man laver den slags forsøg er selvfølgelig dybt alvorligt

vi deler hundrede procent eller det

enhedslistens klimaplan har sagt at hvis han bare havde en skuffe med penge eller kunne plukke dem på træerne så var der masser af forslag i enhedslistens

mens regeringen med infrastrukturaftalen som regeringen har indgået med

til nye veje fra træerne kan ministeren så på baggrund af det bekræfte at der dermed er penge men at regeringen hellere vil bruge dem på klimabelastende motorveje

alvorligt og sætter reel handling bag ordene det viser vores ambitiøse og brede

vil biltransporten blive mere klimavenlig mindre støjende

luftkvalitet i fremtiden jeg synes altså ikke man kan tale om enten eller der er i højere grad tale om at vi både skal fremtidssikre infrastrukturen og samtidig sikre en grøn omstilling af

at man kan lave en aftale hvor man lige pludselig finder fyrre milliard

og det er måske lidt overdrevet at alle de veje er særligt klimabelastende jeg tror den omfartsvej oppe ved mariager er så klimabelastende når den først er blevet etableret men men de motorveje der er med i i aftalen

helt sikkert noget som som trækker i den forkerte retning og

det har regeringen ikke lavet en konkret klimavurdering af den aftale og det synes jeg er en meget stor mangel men tilbage til til selve essensen af vores spørgsmål

det her med at det ser ud som om

man godt kan finde penge når man virkelig vil så når man virkelig vil lave aftaler med dansk folkeparti

motorveje så kan man godt finde fyrre milliard kr men når man kommer med et klima og luftudspil og ligesom lægger op til at der måske kunne forhandles om noget så ender man i nogle forhandlinger

resulterer i at der er tusind ekstra elbiler i to tredive synes ministeren ikke at

er meget få penge regeringen prioriterer på klima og hvad er egentlig det beløb som som man bruger

en million elbiler grønne biler i to tusind og tredive og der er nedsat en kommission det er vel nok i forhold til hele transportsektoren den største omstilling noget land

lande i eu har samme målsætning

er også mange der slet ikke er kommet dertil endnu

er regeringens ambition at vi både leverer

sin vejaftale med dansk folkeparti er det ikke et både og

er nogen konkret handling man nedsætter to kommissioner

ikke har viden jeg synes det er magert kan ministeren ikke se at indtil nu er det ikke et både og i

men vi er rigtig rigtig godt på vej i forhold til at kunne levere på den målsætning

men der er også plads til ret massive investeringer i den kollektive trafik

vi har så sat en slutdato som er tidligere og har fået kritik

det kan man ikke på grund af eu så

nok sige at regeringen jo heller ikke med de regler der er i eu i øjeblikket kan beslutte at man ikke må sælge nye dieselbiler i

det arbejder vi målrettet på og for os at se er det en realistisk målsætning

jeg det der ligger i enhedslistens udspil hvor vi

er jo at der sker en massiv teknologiudvikling på bilfabrikkerne i både europa og resten af verden så vi får elbiler og andre køretøjer med lang rækkevidde og at der sker en teknologiudvikling i forhold til batterierne

fremtidigt kan komme rundt i landet

ikke indebærer at skyde nogen som helst køer at der som ministeren udtalte i debatten på dr2 ikke er andet at gøre end at skyde køerne

det flugter med det mål regeringen også har om at danmark skal være klimaneutral senest i to tusind og halvtreds jeg har hele tiden sagt at vi kun kan nå vores mål hvis alle sektorer bidrager det er et klart signal som regeringen har sendt og også til landbruget

kommer til at reducere landbrugssektorens klimabelastning er der ting vi kan gøre allerede i dag og her sætter regeringen også ind med klima og luftudspillet det handler for eksempel om forbedring af biogasanlæg og støtte til klimavenlige grisestalde

har lavet en jordfordelingsfond der blandt andet kan understøtte udtaget af lavbundsjord fremover det er også i vid udstrækning de ting landbrug fødevarer peger på

det bringer os ikke i mål for at komme i mål er der brug for at udvikle nye klimaløsninger i landbrugssektoren hvilket skal reducere dyreholdet

det er derfor at regeringen investerer i forskning og klimavenlige løsninger til landbruget i første omgang har vi afsat en pulje

og for at sikre at vi får udviklet løsninger der virker ude i marken har vi også indgået et partnerskab med landbruget på den måde har vi tilrettelagt en indsats der effektivt understøtter en omstilling af dansk landbrug både i dag og på længere

at der er en række landbrugsorganisationer blandt andet økologisk landsforening og landbrug fødevarer samt arla og

sige at de godt vil arbejde med på den her dagsorden om at reducere landbrugets

står over for at der i folketinget er et mål om at vi skal blive

det faktisk en ret stor opgave og kigger man i prognoser ser det ud til at

set skal frem til at være et nulemissionssamfund i

og det betyder at så skal man virkelig

tredive og det fordrer altså at man reducerer sit landbrugsareal det behøver ikke at være nogen gene for det danske samfund at vi får mere natur mere skov flere energiafgrøder og at de her lavbundsarealer bliver taget ud af omdrift det kunne

landbruget samlet set altså vi er nødt til

bruger i øjeblikket firs procent af vores landbrugsareal på at producere foder til dyrene og derudover har vi så det der skyggeareal ude i sydamerika på

og falster hvor der produceres soja til de danske husdyr

klimaneutral det er en ambition jeg kan bakke hundrede procent op bag det kommer ikke af sig selv der er brug for initiativer

for at finde frem til hvordan vi løser den her udfordring

sådan at de lette løsninger bare lige ligger på hånden der er nogle ting man kan gøre blandt andet udtag af lavbundsjord som

rent faktisk også i en tidligere aftale med dansk folkeparti

nu har vi lige for lidt siden diskuteret en sag hvor regeringen kunne finde ud af at finde

til nye veje og så står vi

diskuterer landbrugssektoren og der fremhæver ministeren så at der er halvfems million kroner til noget ekstra forskning kan ministeren ikke se at det er en meget skæv prioritering når nu vi står over for den her kæmpe opgave med at reducere landbrugets

som vi har lavet med både landbrug fødevarer og økologisk

ideen med det er jo også den vej over at få gode ideer og gode forslag derfor glæder

meget på forkant med det her og allerede er kommet med deres eget

vi får reduceret udledningerne fra landbrugsområdet men samtidig med det skal vi gøre det på en måde så vi også opretholder en stor dansk fødevareproduktion det er med til at bidrage til meget af det vi gerne vil der er en eksport der er enormt stor

vi lever af i danmark så er eksporten af fødevareprodukter jo det der kommer ind på en absolut

velfærd og vores muligheder for at løse en lang række andre opgaver

og seks og halvfems hvis man fortsætter den nuværende reduktionstakst og først i

halvfems to hundrede og fyrre år efter regeringens mål om at landbruget skal være klimaneutralt

det ministeren anledning til at opsætte nogle politiske mål for landbrugets klimabelastning frem

har et klart mål om at danmark skal være klimaneutralt senest i to tusind og halvtreds det betyder at vi ikke kan fortsætte som hidtil vi skal skifte til et spor der fører til en grøn omstilling af hele samfundet også

har regeringen også igangsat initiativer for at reducere landbrugssektorens klimabelastning der er en række ting som vi kan gøre allerede i dag

mangler nye teknologier og løsninger hvis vi for alvor skal reducere landbrugets udledninger når det kommer til tiltag vi kan foretage allerede i dag har regeringen sat ind på flere områder blandt andet støtte til klimavenlige

svinestalde og forbedring af biogasanlæg derudover har vi lavet en jordfordelingsfond der kan understøtte udtag af lavbundsjorde men for at komme i mål skal vi have udviklet nye klimaløsninger til landbrugssektoren

vi har indgået et partnerskab med landbruget tilsammen vil indsatserne bidrage til at få udviklet de løsninger der skal sikre at kurven for landbrugssektorens udledinger

og landbrug fødevarer nu også selv har meldt sig på banen og siger at de vil arbejde for en klimaneutral fødevareproduktion i danmark vi står derfor over for en stor opgave men med politisk vilje fra en landbrugs og fødevaresektor der spiller med tror jeg på at vi nok skal nå i mål

der som sådan ikke er nogen decideret politisk plan for det

et svigt af landbruget ikke at hjælpe med at opsætte tydelige politiske rammer og krav til den

og fødevarevirksomheder så

halvtreds hvis vi skal leve op til parisaftalen

eller skulle vi gøre den her omstilling hurtigere så vi også kan leve af den viden som andre

er det at vi omstiller den

laver en klogere produktion så hvad er det egentlig ministeren ønsker at gøre for

at ministeren og jeg ved at ministeren er optaget af det her satte sig ned og så

kunne ministeren ikke fortælle når man nu

sektoren er meget bevidst om at der er en udfordring og

tyve procent af de samlede udledninger er

det at vi nu vil gøre en forskningsmæssig indsats men jeg tror

er vejen frem er at vi får fundet de rigtige teknologiske måder at gøre det på som ikke bare handler om at reducere landbrugsproduktionen i danmark

en seriøs omstilling når vi skal gå fra et landbrug som

delmål op med at komme komme hurtigere i gang

kroner løser det ikke alene det er set meget enig med

der er brug for yderligere initiativer men først og fremmest er der vel brug for at at erhvervet også selv tager det ansvar som erhvervet har taget

klimaneutralitet senest i to tusind og halvtreds jeg er sikker på at vi har en

er helt fremme og som jo også ser nogle økonomiske muligheder for at afsætte

danske landbrugsprodukter med en lav klimabelastning

hvad det er der skal til for eksempel

den store opgave som jo består i at skifte fra

virkemidler der kan gøre den forskel det hele handler om noget

som gør at landbruget stadig i og tredive vil gøre cirka det samme som det gør i dag så er ministeren ikke interesseret i at hjælpe landbruget på vej til den her store væsentlige omstilling til

og økologisk landsforening

for at der kan komme de her forskellige forslag til

kan vi indrette det på en mere klimavenlig måde

regeringen er optaget af at vi opretholder en stor dansk fødevareproduktion og jeg tror ikke

havde nær sagt droppe kødproduktionen i danmark som har en væsentlig værdi og som jo bidrager massivt

til vores velfærd vi ønsker en fortsat

mere klimavenlig måde end det sker på i dag

dansk landbrug også skal tage til sig og det som jo er en af de vigtige opgaver er ikke at lukke ned for kødproduktionen i morgen som ministeren påstår

at vi vil sætte gang i den væsentlige omstilling hvor kødproduktionen skal skrues ned og planteproduktionen skal skrues op der er jo masser af muligheder

så får man kæmpe arealer til rådighed

kvalitetsprodukter som bare har en langt lavere klimabelastning var det ikke bare at tage fat i det og gå den vej

bedre end vi er herinde i folketinget til at vurdere

i stand til at reducere udledningerne markant og som nu

det seneste udspil fra både landbrug fødevarer arla og danish

man parat til at påtage sig et ansvar

for at få lavet den forandring der skal til er det bare at se på hvad

vi i god dialog med fødevareerhvervet

alternativet og andre har jo peget på mulighederne for og det har landbrugssektoren også selv gjort

nu har vi jo lavet en bred energiaftale som også alternativet er en del af det er noget af det som jeg mener vi

opbakning fra befolkningen men hvordan harmonerer det med at der er planer om opsætning af op til tres havvindmøller i jammerland bugt få kilometer fra kysten et projekt der med en mangelfuld vvm redegørelse møder massiv modstand fra beboere grønne foreninger og kalundborg kommune

arbejder jeg for at havvindmøller skal længere ud på havet og for at kommunerne får større medbestemmelse i de tilfælde

på land den kommunale indsigelsesret vil betyde at et projekt som det i jammerland bugt højst sandsynligt ikke ville få

forundersøgelsestilladelse i dag samlet set vil jeg gerne have møllerne i jammerland bugt længere ud på havet men jeg er omvendt nødt til at acceptere at projektudvikleren har ansøgt om projektet tilbage i to tusind og tolv hvor der på det tidspunkt ikke var en kommunal indsigelsesret mod projektet jeg kan ikke uden videre stoppe projektet

at projektet ikke er endeligt godkendt endnu vurderingen af vvm redegørelsen sker på baggrund af projektejers ansøgning vvm undersøgelsen selv og de indkomne høringssvar fra myndigheder og offentligheden status er at der nu er gennemført en offentlig høring af miljørapporten fra jammerland bugt havvindmøllepark og at energistyrelsen er ved at forholde sig

er hvad der er af muligheder i forhold til det

det er jo således at jeg mener at en minister har ret mange muskler at spille med i forhold til

et område her også ud fra de udtalelser

både sådan bredt rundtomkring men også under et samråd hvor

men det er jo således at vi står med en vvm redegørelse som er mangelfuld

rigtig mange ting i forhold til visualiseringen som ikke er korrekte der er noget med farveangivelser og noget med antallet af møller som ikke er korrekt der er forhold i forhold til sigtbarhed der er noget i forhold til hvem man har

høringspart jeg har stor respekt for nogle af dem som måske er blevet hørt men jeg tvivler jo lidt på at man hvis man ikke befinder sig som sejlklub i nærheden af jammerland bugt

er flere kritisable forhold som gør sig gældende i forhold til den her vvm redegørelse

henholde sig til at der er noget der er en gammel ordning og at man ikke kan gå ind og sige noget men jeg mener jo alligevel at en minister har nogle andre beføjelser det skal vel være således at

kan sige at her er der altså noget som ikke danner et fagligt forsvarligt grundlag for at beslutte noget og

udvikler der skal stå for det hvis det er så er

jeg da jeg bliver minister tilbage i to tusind og femten

også bare ret hurtigt bliver opmærksom på at der er nogle udfordringer en række steder i danmark blandt andet det nævnte sted jammerland bugt

baggrunden for at regeringen tager initiativ til at lave en lokal

indsigelsesret således at kommuner der ligger op til de første otte

med energiaftalen har vi nu udvidet det til femten

nye projekter

en række projekter som ligger tilbage i tiden og som på det tidspunkt er godkendt efter efter gældende regler

strammet op i forhold til den her lovgivning men jeg noterer mig også at ministeren

en vvm skal være i orden

ministeren nu er bekendt med at der faktisk er en vvm

energistyrelsen og miljøstyrelsen foretager for mig har det været vigtigt at

godt samarbejde med dansk folkeparti

til indsigelsesret for jeg er enig i at møller der står

forstå hvorfor man kan tale om havvindmølleparker når man taler om at de skal placeres inde i en bugt

jeg forstår godt at ministeren siger at det er en faglig vurdering men læser ministeren ikke de her vvm

altså nogle ting som indikerer at der er noget der faktisk ikke er belyst tilstrækkeligt i forhold til at man kan etablere sådan et stort og omfattende

her lovgivning skulle have været ændret for mange år siden da ansøger søger til det her projekt tilbage i to tusind og fjorten foregår det på et fuldstændig lovligt grundlag

ændret den her lovgivning for for mange år siden da man indgiver ansøgningen er det på et lovligt grundlag vi har så ændret det nu således at der er

opførelsen af kystnære havvindmøller derfor arbejder jeg for at havvindmøller skal længere ud på havet og for at kommunerne får større medbestemmelse i de tilfælde hvor der opstilles møller tæt på land fru karin nødgaard spørger til om det kystnære havvindmølleprojekt og de relevante fugle og dyrearter kan sameksistere

minister ikke vurdere det er derimod fageksperter fra hovedsagelig energistyrelsen og miljøstyrelsen der har den nødvendige viden til at kunne vurdere miljøpåvirkninger det er således fageksperter der vurderer vvm redegørelsen

i den proces vurderingen af en vvm redegørelse sker med hjemmel i blandt andet miljøvurderingsloven og habitatreglerne og foretages på baggrund af projektejernes ansøgning vvm redegørelsen og indkomne høringssvar fra myndigheder og offentligheden energistyrelsen vil altid og i overensstemmelse med

habitatreglerne afvise projekter der har uacceptable negative påvirkninger på relevante miljøelementer herunder

for eksempel edderfugle og marsvin som jeg også svarede

er energistyrelsen lige nu ved at forholde sig til de indkomne høringssvar såvel som til selve vvm redegørelsen vi må derfor vente med at se hvordan det kan konkluderes om der kan opsættes havvindmøller i jammerland

borgere som sådan jeg er godt klar

er langt over fem tusind mennesker der har skrevet under på at man ikke ønsker det her og så kan man sige

drejer sig om det her drejer sig faktisk

det her spørgsmål egentlig drejer sig om kommunen er kommet med indsigelser beskyt jammerland bugt er kommet med indsigelser der er fire hundrede

tæller som én det er danmarks naturfredningsforening det er den svenske miljøstyrelse

ornitologisk forening som blandt andre

er skrevet i spørgsmålet at man faktisk har den højest målte tæthed af

nogle bliver døve og nogle forsvinder fra området det vil sige at det der egentlig hedder nultolerance går man lidt på kompromis med

er et princip som man har

fordi man skal sikre sig at der ikke sker noget med de her truede dyrearter

edderfugle men der er også andre det

fiskeørne og så videre som jeg faktisk mener slet ikke er nævnt i hele vvm redegørelsen så jeg synes faktisk der er mange ting der indikerer at der også på den her front er rigtig meget når vi taler dyreliv

har jeg også haft en række møder også med beskyt jammerland bugt borgmestre og andre lokale som har gjort mig og folketingsmedlemmer og andre opmærksom på de udfordringer der er

her problemstillinger som sådan set ikke har en direkte politisk involvering men hvor min klare besked var

til det her og de muligheder som jeg har det signal har jeg sendt i forbindelse med den endelige behandling af

mange interessegrupper på det her område som faktisk er bekymrede og ikke kun fordi man er bekymret på

post han sidder på at har man faktisk en pligt til at tage en mere intensiv dialog med de parter

det er et fagligt stykke arbejde der foregår i et tæt samarbejde mellem miljøstyrelsen og energistyrelsen

det er den mulighed jeg har

undersøger det hele og gør det så grundigt man overhovedet er i stand til

en sikkerhed for at fagligheden i det arbejde der foretages

er helt i top og det har jeg også tillid

en dialog med sin kollega miljøministeren om det her område

til lovgivningen også at give en tilladelse derfor har jeg sendt et klart signal og det

at få kigget på det her så grundigt som overhovedet muligt

muligheder der er hvordan ser i det her

det hele undersøgt det er vigtigt for mig at når man har et stykke arbejde

før man prioriterer ikkemedicinsk behandling i form af for eksempel kugledyner i behandlingen af børn og unge med søvnløshed som følge af

medicin er ikke førstevalg ved behandling af børn og unge med søvnbesvær

af sundhedsstyrelsens nationale vejledning

og det fremgår også at gode rutiner og regelmæssighed omkring barnets indsovning skal være på plads inden eventuel behandling med sovemedicin vurderingen af om et barn har behov for medicinsk behandling skal foretages af en børne og ungdomspsykiatrisk speciallæge og den vurdering skal selvfølgelig også støtte sig op ad de nationale vejledninger og retningslinjer

at man ligesom skal have prøvet alt andet det vil sige at i de tilfælde hvor en kugledyne eller andre tiltag

op til en speciallæge at vurdere om der er behov for behandling med lægemidler om der så konkret skal udskrives melatonin eller andet som en del af behandlingen er så baseret på en lægefaglig vurdering men

således svarer ministeren jo netop selv i et

spørgsmål at hvis en kugledyne anvendes for at opnå yderligere forbedring af behandlingsresultatet eller for at forhindre forringelse af behandlingsresultatet er dynen et behandlingsredskab altså noget andet skal komme først og videre at hvis kugledynen kan bevilges efter serviceloven som et hjælpemiddel kan man gøre det hvis der ikke er yderligere mulighed for behandling af borgerens lidelse og de søvnvanskeligheder som følger af lidelsen der skal også i forhold til serviceloven ske noget andet før man kan forsøge sig med eksempelvis en kugledyne fælles for svarene er jo at et barn med for eksempel søvnbesvær skal udredes af

til en mindre indgribende behandling som for eksempel en kugledyne kunne være men hvorfor er diagnosen egentlig så vigtig hvis problemet kan aflastes netop ved midlertidig eller varig brug

for eksempel en kugledyne ville det ikke netop giver god mening at den praktiserende læge eksempelvis kunne afhjælpe symptomerne symptomerne ved at ordinere en

behandling først og hvis det virker har vi så i virkeligheden ikke også aflastet en overophedet

der også forsøger at gøre netop i sagsbehandlingen

som spørgeren siger som tolker alle mulige detaljer i svar i stedet for egentlig at forholde sig til det som er blevet slået fast ikke bare i de svar

ikkemedicinsk mulighed det kan udleveres som et

få slået fast igen i dag er at man ikke bare kan udskrive sovemedicin eller kræve sovemedicin udskrevet

for en kugledyne uagtet at medicin og behandling i børnepsykiatrien også er dyrt

det viser rigtig mange eksempler er løsningen så ikke netop at beslutte at de kliniske retningslinjer skal sikre at for eksempel den praktiserende læge har mulighed for at ordinere

der iværksættes yderligere udredning eller behandling og hvis en anden del af løsningen er at beslutte hvem der skal betale

ramme for samarbejdet mellem kommune sygehus psykiatri egen læge er

jo netop for at undgå noget af den kassetænkning der foregår i dag

områder der netop skal håndteres i sundhedsfællesskaberne så der ikke går kassetænkning i og borgeren ender som kastebold mellem region og kommune

når vi taler behandlingsredskaber og det kan være kugledyner det

mennesker med diabetes der er en række områder derfor er det også en strukturel løsning der skal være på det problem som vi desværre ser i alt for mange tilfælde

til for at løse noget så enkelt som at sikre

behandling på grund af søvnløshed eller uro eller andet andet måske kan behandles med ikkemedicinsk behandling som en kugledyne før man skal i udredning på børnepsykiatrisk afdeling eller tænker ministeren også ligesom jeg at det problem kan løses enkelt en gang for alle hvis man træffer beslutningen om hvordan det skal løses og hvem der skal betale

med kugledyner vi har diskuteret det om glukosesensorer vi har diskuteret det om respirationshjælp

lige præcis derfor at vi fra regeringens side sammen med dansk folkeparti har sagt at det er vi også nødt til strukturelt at tage hånd om langsigtet og fremadrettet og det gør vi i de en og tyve sundhedsfællesskaber men her og nu er der jo ingen tvivl om at medicin ikke er første valg det

har den store chance endnu en gang at svare på et spørgsmål

her også oven på den aftale vi har indgået med dansk folkeparti i går

tydeligt af den aftale som vi har

som vi indgik i går og som jeg egentlig også har svaret adskillige gange tidligere her i salen og også skriftligt til både spørgeren og nogle af spørgerens partifæller

både på side seks og tyve og på side tre og tredive at aftalepartierne er enige om at der med

vi vil etablere en og tyve sundhedsfællesskaber omkring de en og tyve akutsygehuse for at sikre mere nærhed og en bedre sammenhæng i indsatsen til gavn for ikke mindst vores patienter men

ikke kommer til at ændre ved den nuværende sygehusstruktur så regeringen har ingen planer om at lukke vejle sygehus og hvis jeg skal gentage det for at spørgeren og hans partifæller

er det vigtigt at sige at sundhedsreformen jo handler om at styrke det nære sundhedsvæsen ikke om

som også skal flyttes ud på nogle af de mindre sygehuse vi har i dag

hård kritik mod sin politiske chef statsministeren for det er jo ham der er startet med spørgsmålet

helt åbenlyst at det ville være useriøst hvis jeg onsdag efter onsdag mødte op i folketinget og spurgte tilfældige ministre om de ville give en garanti for dette eller hint

jo bare heller ikke det der er tilfældet selvfølgelig er det ikke det

giver en håndfast garanti mod lukning af

bliver spurgt og svarer så at der ikke er nogen af de en og tyve akutsygehuse der nu kan lukkes og så siger intervieweren

fra mandag morgen når du siger cementerer

løkkegaranti mod sygehuslukninger

statsministeren svarer ja det er jo evident så det her med

ikke noget jeg har fundet på det er noget statsministeren

at når statsministeren giver en håndfast evident cementeret garanti

der er glade for de sygehuse der er mindre de tredive sygehuse som

specifikke tredive sygehuse og derfor synes jeg jo det er

spørge helt kort og jeg accepterer også et kort svar

udstrække den evidente og cementerede garanti mod sygehuslukninger

til at gælde de andre tredive eller bare mere specifikt

interview i mandag morgen som udkom den syttende marts at han er begyndt at holde § tyve spørgsmål hernede hver onsdag om

bede om garantier for dem så at det skulle være det interview der ligesom er anledningen til det

tror jeg spørgeren skal revidere sin sin opfattelse af der er i hvert fald mange onsdage vi har brugt på

her i salen tidligere og jeg kan jo egentlig også bare vælge at læse op af aftalen med sundhedsreformen ændres der ikke på den fastlagte sygehusstruktur

sundhedsfællesskaberne organiseres om de en og tyve akutsygehuses naturlige optageområder og det vil sige det fine kort der er på side tre og tredive i den aftale vi har indgået med dansk folkeparti

kunne se at vejle sygehus som spørgeren konkret spørger til fortsat er et sygehus og

med den sundhedsreform som vi har aftalt

med at give garantier er jo noget som ministeren og

relevant at spørge om den garanti kan udstrækkes det synes jeg

gerne høre om garantien i forhold til de en og tyve sygehuse kan udstrækkes til

spørge om om der er den garanti for for vejle sygehus og så

på dig kommer vi til at bruge ni milliard

milliard kroner i nærhedsfonden på at styrke det nære sundhedsvæsen

i hele landet opbygger moderne flerelægepraksisser sundhedshuse ude i kommunerne så flere behandlinger kan ske tæt

som fungerer som sundhedshuse i en række kommuner

at ministeren giver en garanti mod lukning af vejle sygehus og det

glad for

give den garanti altså hvor

centraliseringsreformen skulle blive gennemført er det på christiansborg eller er det i professionelle

fra to tusind og elleve til to tusind og femten

jeg mindes også at den sidste nærpolitistation i nordjylland lukkede mens

skal vi nu ikke lige forholde os til det vi diskuterer i dag

har indgået en sundhedsreform som skaber mere nærhed i vores sundhedsvæsen og som ikke lægger op til lukninger af sygehuse hverken vejle sygehus eller andre sygehuse men alligevel skal vi høre

og påstå at der bliver lukket sygehuse

og dermed også begynde at tale om hvordan

og sammenhængende sundhedsvæsen til gavn for de patienter men også for de medarbejdere der arbejder i det danske sundhedsvæsen det

fire hundrede og en og tyve af syvende april to tusind og seksten om at der

ikke umiddelbart er behov for en omfartsvej ved ugerløse som det ellers var vurderingen i det tidligere

om at bygge en omfartsvej ved mariager

en og tyve at etableringen af en omfartsvej ved ugerløse ikke er undersøgt nærmere umiddelbart var det dog vejdirektoratets vurdering at der ikke er behov for en omfartsvej men projektet er som sagt ikke undersøgt nærmere nu er det imidlertid så heldigt at regeringen og dansk folkeparti har indgået en aftale om en ambitiøs investeringsplan på over hundrede og ti milliard kroner for perioden to tusind og en og tyve til tredive planen indeholder flere puljer blandt andet til undersøgelser og til udbygninger af statsveje uden for motorvejsnettet såfremt der skulle være et ønske om for eksempel en forundersøgelse eller vvm undersøgelse af projektet kan en sådan prioriteres blandt andre ønsker

undersøgelse under pulje til undersøgelse af projekter tilsvarende er der

afsat fem milliard kroner i en pulje til

af øvrige statsveje som det beskrives i aftalen kan denne pulje

etablere omfartsveje her kan jeg kun opfordre spørgerens parti til at tilslutte sig aftalen

set godt unde de borgere som har behov for at få trafikken uden om byen men finder ministeren ikke at det er mærkværdigt at man giver et svar fra ministeriets side som er at en by som har en trafik som ugerløse har

så overfladisk som det er sket her afviser at der er behov for en omfartsvej når man samtidig i en by hvor der er cirka det halve antal altså omkring fem tusind biler i døgnet finder det naturligt at man anlægger en omfartsvej og finder finansiering til det altså hænger det sammen ud fra det perspektiv som regeringen jo klart har angivet som er

se på hvor det er rentabelt og hvor det er mindre rentabelt at bygge ting at man så blankt afviser en omfartsvej

betjening af en bestemt måde at bevæge sig på altså at man kommer hurtigere fra a til b fordi man kan køre uden om et bysamfund hvor man ikke har noget ærinde og derfor kan man ikke måle en omfartsvejs rentabilitet alene på det

hvor meget trafik den leder uden om byen den skal også måles på hvor meget hurtigere

kommer folk slet ikke hurtigere frem med en omfartsvej fordi den

er en omvej i forhold til den mere direkte vej igennem byen men man kan alligevel have et ønske om at anlægge den af hensyn til byen men men en vejs rentabilitet kan ikke måles alene på

da opfordre ministeren til at besøge ugerløse og se hvordan man

i en by med omkring tusind indbyggere

de huse der står langs med hovedgaden

de bliver påvirket af den og så se på at der både er behov for at få den trafik ud

behov for at man kommer hurtigere igennem fordi trafikken inde i byen er nedsat til fyrre kilometer

pulje til at kunne gennemføre projekter hvis undersøgelser viser at et projekt bør gennemføres jeg kan opfordre herre

dybvad til at tale med sit parti og sige

bliver vi nødt til at have en investeringsplan som mindst er på størrelse med regeringens og da halvfjerds milliard

vi nødt til at finde nogle flere penge til vores investeringsplan hos socialdemokraterne

vi kan slet ikke nå i mål heller ikke med en omfartsvej ved ugerløse ved

hundrede og tolv milliard

jeg tror at ministeren godt ved når det kommer stykket

her i dag at man på trods af at der er så mange penge i spil som ministeren siger og på trods af at man kan lave det andre steder i landet

ikke vil gå ind og se nærmere på ugerløse omfartsvej selv om der jo dokumenteret er meget stor trafik og meget

meget tydeligt her sagt at regeringen har afsat pulje til at undersøge flere projekter og den den pulje agter regeringen at bruge vi har bare ikke lagt os fast på hvilke projekter

milliard kroner i en pulje til at gennemføre projekter altså faktisk bygge projekter og ikke kun undersøge dem og de fem

men de kommende år skal jo vise hvad vi undersøger og hvad vi i givet fald bruger penge på

tillige fungerer som selvstændige flyvelæger i konkurrence med de flyvelæger

hvor vedkommende vil være forvaltningsretligt inhabil det er vigtigt at der er tillid til den offentlige forvaltning og de afgørelser der træffes man skal som borger virksomhed eller tredjepart ikke

om hvorvidt forvaltningens afgørelse er truffet på et korrekt og fagligt grundlag enhver skal kunne stole på at der ikke ligger andet end faglighed bag en afgørelse man bliver dog ikke nødvendigvis generelt inhabil som luftfartslæge af at man samtidig er selvstændig flyvelæge habilitet er i stedet et område man skal tage stilling til fra sag til sag og forud for hver eneste afgørelse man træffer men jeg er helt enig med spørgeren i

luftfartslæge kan vedligeholde sin viden på området er det vigtigste vel nok kurser konferencer og at følge med i internationale fagtidsskrifter med mere mener ministeren at mængden af undersøgelser som styrelsens læger årligt udfører i deres egne klinikker har betydning for vedligeholdelsen af faglige kompetencer

som praktiserende flyvelæge

så dermed vedligeholder sine kompetencer også i

det hverv man har i styrelsen

op fra sag til sag om der er tale om en inhabilitet eller om der ikke er tale om en inhabilitet men jeg er enig med spørgeren i at der

medical assessor har egne klinikker og dermed udfører en dobbeltrolle mener ministeren at det vil være hensigtsmæssigt at styrelsens læger foretager undersøgelser som observatør hos en anden flyvelæge og dermed får faglig sparring uden at have nogen form for økonomiske interesser

der skal svare og give spørgsmål

at inddrage autorisationer for de fleste flyvelægeklinikker i københavnsområdet så der kun er få klinikker tilbage heraf blandt andet klinikker som en ansat i styrelsen er økonomisk

mig umiddelbart tilgængelige jeg vil derfor efter forretningsordenens § tyve stykke fire erklære at jeg ikke kan besvare spørgsmålet jeg vil i stedet henvise spørgeren til at stille spørgsmålet som et

ret til at stille et spørgsmål mere og så vil

på nuværende tidspunkt er over halvdelen lukket af trafikstyrelsen så jeg vil spørge ministeren om flyvelægerne

eller er dårligere flyvelæger end deres seksten kollegaer i den øvrige del af danmark hvor der underlig nok ikke lukkes

med undersøgelser af piloter og kabinepersonale

også af flyveledere flyselskaberne har derfor måttet sende personale til både sverige

så stiller jeg spørgsmålet mener ministeren at det er på tide at få ryddet op i dette så vi igen får det antal flyvelægeklinikker i københavnsområdet der skal til for at tilgodese behovet for de mange undersøgelser

det synes jeg er et rigtig vigtig spørgsmål

begrundelse meddelelse til formanden eller i tingets spørgetid at ministeren ikke ser sig i stand til at besvare spørgsmålet er sagen dermed sluttet

derfor opstår den her mærkelige situation

så kan man stille et skriftligt spørgsmål og så kan man genoptage det på et senere tidspunkt

formelt set

næste gang skal han lige huske at give os besked inden han giver den besked at han ikke kan svare på

selv tak

så kan ministeren gå hjem og øve sig på at svare på det en anden gang vi går over til

til miljø og fødevareministeren og spørgeren er

konstateret både kvælningsfare fare for blokering ætsning og infektion af

netbutikker som for eksempel kinesiske

alle forældre til at tænke sig rigtig rigtig grundigt om før de køber legetøj på en udenlandsk hjemmeside i danmark og europa har vi nogle

ganske stramme regler for produktsikkerhed

ikke mindst i forhold til legetøj det har vi fordi man som europæisk forbruger selvfølgelig

det man køber og i særdeleshed til det legetøj som man kan købe her i europa erhvervsministeren og jeg har i øvrigt netop strammet legetøjsreglerne sådan

det bliver nemmere at straffe dem som ikke overholder reglerne men når forbrugeren handler på udenlandske hjemmesider

beskyttelse og det er tæt på umuligt at skabe den samme beskyttelse udenlandske hjemmesider

når de ikke markedsfører sig i eu og selv når hjemmesiderne rent faktisk markedsfører sig i eu og sælger til danske forbrugere og

er reglerne meget vanskelige at håndhæve sikkerhedsstyrelsen har lavet en kampagne der hedder for godt til at være sandt hvor man kan få gode råd til

skal være opmærksom på når man køber legetøj på nettet og særligt når man køber legetøj fra butikker uden for eu for det er vigtigt at forbrugerne er opmærksomme på at produkter ikke nødvendigvis har de samme høje standarder når man køber dem på hjemmesider uden for danmark og

lytter jeg selvfølgelig meget gerne til forslag til hvordan man kan forbedre sikkerheden yderligere på

at danske forældre som

skal sidde tilbage og sige okay hvilket land

interesseret i at høre om ministeren

for nylig resultaterne af en undersøgelse som blev gengivet i politiken at over halvdelen af dansk forældre til små

de køber så vil ministeren ikke være med til at

ansvaret over på forældrene og forudsætter at forældrene ved noget om de stoffer som står på sådan en varedeklaration jeg kan sige for mig eget vedkommende at det gør jeg

er vigtigt med den her type produkter er jo ikke hvad der er i

mange af de ting der er i forskellige produkter vil være farlige i en anden situation

så jeg synes ikke det er noget der hjælper det der kan hjælpe i forbindelse med de udenlandske hjemmesider er dels

for godt til at være sandt og så at tage kontakt

og vi er jo kommet er

nogen der er den lille kemiker men ligesom vi har set det på andre produkter

er

jo fordi at hvis der er noget i som er farligt så står det

ikke på en varedeklaration og da slet ikke hvis man køber det fra en kinesisk hjemmeside så står det der

man jo ikke hjulpet jeg kan fortælle at hvad angår eksemplet med wish har man jo lavet en aftale med dem lige så snart vi havde den her sag som fru lea wermelin også kan huske for den har vi diskuteret om squishies så kontaktede man

javel det er modtaget det holder vi op med

jeg tror egentlig mere på at få bragt de her produkter ud af markedet i stedet for at tro at vi alle sammen er kemikere

som lige nu kan sige uha vi kan ikke gøre noget som helst og

de her gentagne eksempler en ting er strafniveauet men hvordan hjælper det den enkelte forældre kunne man forestille sig at ministeren tog kontakt til andre af sine kollegaer

den ene vedrører varedeklarationer på legetøj og indholdsfortegnelse

produkter der kommer ind udefra fru lea wermelin og jeg

undskyld udtrykket en kinamands chance for at påvirke en kinesisk virksomhed det har

kommer ikke til at ske man kan samarbejde på europæisk plan med nogle af de her virksomheder så godt som man overhovedet kan

vi har også fælleseuropæiske svar på på de her ting hvor vi siger lad os i fællesskab have en dialog med dem der bringer produkter herind som risikerer at være farlige lad os i fællesskab have en markedsovervågning sådan

vi ved noget mere om det der kommer ind men at tro at man kan

tak til miljø og fødevareministeren og tak til fru lea wermelin for dagens spørgsmål og svar

torsdag den otteogtyvende marts to tusind og nitten klokken ti